simon emil ammitzbøll

beslutningsforslag nummer b syv og tredive

på de anmeldte sager vil fremgå af folketingstidende

den almindelige borger som ikke ønsker ballade først og fremmest vil

både fra kommunens side og fra politiets side

gjort bevidst om deres ansvar i de her sager og at man arbejder og trækker på samme

rundt og lave ballade og dermed

eller andet sejt og stort så tager de fejl de her unge mennesker har til gengæld alle tiders mulighed for som

og unge der vokser op i danmark at få en rigtig god fremtid vi har gratis uddannelser vi har en masse muligheder og de muligheder synes jeg at de unge skulle tage at fokusere på

og det starter jo tit i det små derfor er den indsats jeg selv synes er vigtig i forhold til det her

når den uacceptable adfærd når den asociale adfærd betyder at børn og unge fuldstændig chikanerer og smadrer et område eller gør folk utrygge

jo et meget meget tæt og koordineret samarbejde mellem politi

de voksne som er i sådan et område og det skal der være glædeligvis vil jeg

lige nu har situationen under kontrol det er jo heldigvis det der sker nemlig når vi ser nogle af de her situationer løbe løbsk

i virkeligheden nar ad politiet og politiets manglende muligheder for at gribe ind manglende ressourcer til at kunne gribe ind

jeg håber det er noget regeringen tager rigtig alvorligt og glad for det

jeg er meget optaget af at det så også følges op af handling altså at der er lighedstegn mellem det

og det man gør fra regeringens side og jeg tror altså der desværre er en del beboere ikke bare omkring motalavej

ikke er så trygge ved at bo der for ikke at sige

og der mener jeg det er ministerens opgave og regeringens opgave at komme de pågældende til undsætning

godt tænke mig at spørge ministeren om ministeren kan bekræfte

når unge ballademagere sætter hårdt mod hårdt over for myndighederne

spørge ministeren hvad skal borgerne så gøre i

en del af de politiforhandlinger der har været der har man haft

hvor man har prioriteret ressourcer til lige præcis at styrke indsatsen i de særligt udsatte boligområder der er mest belastet af kriminalitet og den indsats det er

kunne der konstateres et fald i kriminaliteten på tolv procent

synes jeg at ministeren må forholde sig til

jo fint at der foretages nogle initiativer men hvad er virkeligheden for borgerne i det daglige hvad er virkeligheden for eksempel omkring motalavej ja det er jo at de sindslidende som har haft et værested på motalavej

så må man tage hånd om de andre problemer først og fremmest man skal ikke

de mennesker som er psykisk sårbare og holde dem foran sig som en eller anden form for skjold

dens rod og så må man se hvad man kan gøre bagefter

som er udpeget til at være særligt udsatte boligområder

enten lavere eller på niveau med landsgennemsnittet bare for at slå fast der er altså

ambulancefolk ikke tør rykke ind i området og det er jo ikke hensigtsmæssigt så vil ministeren lave en kortlægning af hvor udbredt det rent faktisk er

dårlig forældreopbakning eventuelt

et hashmisbrug eller misbrug af andre stoffer en masse skift i skolegangen at man ikke kan finde ud af at følge med og manglende opbakning i hjemmet det vil sige

er der får unge mennesker til at fejle og til enten at havne i kriminalitet eller

folk til de ekstremistiske dele af danmark uanset om det er højre venstre eller religiøs ekstremisme

derfor har vi igangsat kortlægningen som handler om kriminaliteten den ligger hos mig som justitsminister

annette vilhelmsen og det vil være klar til offentliggørelse i

hvor man har fokus på

kører i ambulancerne skal selvfølgelig vide at når de rykker frem for at komme borgere til undsætning gør vi hvad vi kan for at beskytte dem

politiet kan altid godt rykke ind nogle gange skal der bare flere

det er lidt tankevækkende at ministeren måske baserer sig på

de bøller der generer dem med deres dagligdag i virkeligheden kunne det være en af forklaringerne på at der er de her to virkelighedsopfattelser for det kommer jo ikke af ingenting det kommer jo

fyrværkeri af sted direkte mod

politiet og andre

i to tusind og tolv priser

at udskifte den eksisterende bro over sydmotorvejen broen har en begrænset bæreevne og for at busser kan benytte den mest direkte forbindelse mellem rødby og en ny station ved holeby

egentligt svar på spørgsmålet vil jeg sige at

at have en station i holeby

i en samfundsøkonomisk vurdering af stationen

at den skal kunne finansieres inden for de økonomiske rammer der ligger for

om det er muligt at optimere processen omkring udbud og kontraktindgåelse for udbygningen af ringsted rødby

når banedanmarks undersøgelser er afsluttet

positivt element for netop en station i holeby vil være fint i tråd med kommunens planer om erhvervs og boligområdet ved ved holeby

en station i holeby vil være med til at skabe bedre forbindelser i området hvor det bliver nemmere at komme til og fra og det er også relevant

lolland falster airport og det hedder det det er ikke en flyveplads

kommunens forsøg på at styrke området

arbejdspladser lokalt blandt andet ved at anlægge veje

af en størrelsesorden så de kan levere og opmærksom på erhvervsudviklingen er også opmærksom på at en station

er lolland jo et udsat område hvor beskæftigelsen

bliver nemmere at tiltrække ressourcestærke ansatte

også tilskynde pendlere og borgere

godt spørge ministeren om ikke en station i holeby

der benyttede sig af en bane til to hundrede million kroner

er storbyerne i danmark der får fordele af bedre togforbindelser derfor har regeringen jo også lige i går otte og tyve milliard kroner med enhedslisten og dansk folkeparti

fair løsning

og det er det der ligger til grund for regeringens vækstpolitik

ambitiøs og balanceret vi har styrket rammevilkårene for virksomhederne både med en skattereform i to tusind og tolv og med vækstplan dk i to tusind og fjorten og vi skaber med

udspillet om erhvervsskolerne og vores ambitiøse uddannelsesmålsætninger grundlaget for at alle danskere fremover skal have del i den økonomiske vækst så ja jeg er enig med statsministeren og jeg har aldrig hørt at finansministeren har sagt det som spørgeren henviser til fair løsning blev vurderet af finansministeriet under den tidligere regering

må spørgeren henvende sig til finansministeren som erhvervs og vækstminister er jeg optaget af at skabe vækst og arbejdspladser

en lang række væksttiltag der er både tiltag der styrker væksten på kort sigt

effekten af de mange væksttiltag der indgår i fair løsning indgår ikke når fair løsning bliver vurderet det gør den ikke fordi det er svært at kvantificere effekterne men det gør jo ikke

på ambitionen om at styrke konkurrencen som er en del af fair løsning det har vi fulgt op på

det med regeringens offensive erhvervspolitik hvor vi blandt andet med nedsættelsen af vækstteams med videre styrker vækstvilkårene for erhverv

med information og international konkurrencekraft

finansministeren om finansministeren er enig med erhvervs og vækstministeren i at fair løsning var fuldt ud finansieret

som viser at fair løsning er underfinansieret med et sted mellem to og tyve og ni og tredive milliard kroner

ikke noget tv program nu svarer ministeren under ministeransvar og så vil jeg bare gerne høre ministerens bud på om fair løsning er fuldt ud finansieret

at det tidligere forslag var fuldt finansieret mens finansministeren i den samme regering

normalt taler man jo om at en regering skal være et kollektiv og at man gerne skulle få de samme svar uanset hvem man spørger men vil erhvervs

så her i dag indrømme at han er enig med

som vi rent faktisk havde budgetteret med

at ikke en krone måtte aktiveres

vi var sikre på at indtjeningen kom så på den måde kunne man være helt sikker på at skulle der være usikkerheder

den plan som vi i sin tid lancerede

svarer på hvordan vi forud for sidste valg tilrettelagde det program

vækstminister som sidder med modelberegningerne og konsekvensberegningerne af det

bekymret for om nu finansieringen

anden måde jamen så var der lagt den sikkerhedsventil ind

på et tidspunkt måtte blive realiseret så gennemregner man alle forudsætninger og alle konsekvenser i forbindelse med de tiltag man nu engang

først dér man for alvor får det fulde billede

at man kunne komme hurtigere igennem videregående uddannelser i sin tid blev det beregnet til at det

hvor vi nu får to to milliard kroner ind på det

meget konkrete i forhold til det vi fremlægger

til danskerne forud for sidste valg

og endda også dyrere at være dansker

direkte i forhold til det og så så er grundlaget når vi laver sådan

en økonomisk gevinst i forhold til det men igen alt afhænger jo af lige præcis under hvilke forudsætninger

som som et forslag i vores plan

er svaret fra finansministeriet så vidt jeg erindrer at det kan give mellem nul og femten milliard

det indtægtsfører spørgeren som nul sagen er at vi får gennemført forslaget af alle mulige andre grunde

lige præcis tog forbehold over for før og det betyder

spørgeren skulle tage til sig frem for at stå

så sagde jeg at grundlaget var at det skulle være fuldt ud finansieret

så vi sagde skulle det vise sig at det ikke er fuldt ud finansieret jamen så kan man ikke

aktivere udgifterne den sikkerhedsventil lagde vi ind

den type skøn over hvor meget provenu man får

at arbejde en time mere det kan give alt mellem nul og femten ja det afhænger af om det kommer til at virke eller ikke kommer til at virke og det har man jo fuldstændig ret i

finansministeriet i sin tid beregnede det og det vil sige at

realiseret nogen udgifter i den forbindelse

at komme hurtigere igennem videregående uddannelser

ministeren

respekt for at det er privat vækst og erhverv som skal bidrage til at

der kommer gang i væksten i danmark

at fair løsning på den måde har bidraget konstruktivt til at vi også har

må gøre som opposition og sige vi kan ud fra vores bedste formåen opstille vores regnestykker

at lægge vores økonomiske skøn til grundlag men hele tiden og det

med den klausul inde at skulle vores beregninger og forudsætninger vise sig ikke at holde så havde vi et forsigtighedsprincip der betød

milevidt fra det som socialdemokratiet og sf selv

da igen kunne bekræfte at der var en voldsom forskel det er den ene ting så

vise sig hen ad vejen om det er noget vi skal se mere til eller om det bare

det ville give i indtægter det skønnede man så i sin tid i finansministeriet

finansministeriet har regnet forkert

at illustrere et par gange er hvad er det for forudsætninger

for vilkår man gennemfører nogle af de forslag på og det kan man jo først for alvor begynde at beregne på og få validiteten af i det øjeblik man gennemfører dem

derfor at vi så for at hjælpe

jeg kender det rigtig godt men jeg forholder mig bare til at finansministeren skriver

lidt afhængigt af hvordan man kigger på de tolv minutter

jeg har forståelse for at såvel banker som realkreditinstitutter er nødt til at polstre sig

forståelse for det har jeg lavet lovgivning om og at de nødvendigvis også er nødt til at få nogle indtægter for at det skal kunne lade sig gøre og når vi har så lavt et renteniveau som vi har i øjeblikket skal de jo hente indtægterne

udtryk for at det nødvendigvis må være sådan

vi er på den gode side af den finansielle krise og vi har nogle solide og sunde

det har jeg svaret og det synes jeg er det eneste rimelige vi

vi skal huske på at vi herinde i folketinget faktisk

i danmark men det ændrer jo bare ikke ved en af de helt store udfordringer

den store krise der har været i danmark inden for den finansielle sektor og som jo har kostet over

er en af problemstillingerne for det

kostet de mange milliarder i tab det er faktisk forsvindende få danske boligejere som ikke

betaler deres realkreditlån til tiden og sådan som det skal være derimod har bankerne jo tabt rigtig mange penge på bankopkøb blandt andet i irland og andre sjove steder og man har også tabt

mange penge på de her seksten store milliardlåntagere i den danske

er problemet som vi skal have set på her i folketinget er jo

at de her danske låntagere boligejerne ikke kommer til at betale så stor en del som det ser ud til nu fordi bidragssatserne er et af de steder

have ministeren til at reflektere over jeg ved jo også at ministeren har bebudet en undersøgelse af hele konstruktionen er der noget vi kan gøre bedre den

lid til men det ændrer ikke ved at

problem og et skisma i

bankerne i forening

når der kommer en global

nogle gange går det allerhårdest ud over dem i bunden dem der mister

det går også ud over boligejerne som har lidt et

som følge af den finansielle krise derfor er

der mange der kommer til at bidrage man kan ikke bare udelukke nogen fra

jeg kan ikke plukke fjerene af bankerne for de

fremover så vi ikke havner i den samme suppedas en gang til det betyder nødvendigvis at de skal spare mere op de skal være mere solide de skal øge deres soliditet

sted fra og det har jeg respekteret at de er nødt til at få

det er så siden to tusind og tre det er over ti år

det er

ordningen betyder jo at de skadelidte har mulighed for at søge erstatning for en række af de indtrådte skader helt praktisk

som modtager og behandler anmeldelser om skader dækket af ordningen og efterfølgende sørger for at der udbetales erstatning

fastsatte regler

genhusning drifttab sætningsskader og skimmelsvamp er således ikke omfattet

hvor ordningen oprindelig var sådan indrettet at den

meget tog sigte på at det var sommerhuse vestkysten og andet der kunne blive ramt

har man denne gang set at der også er helårsbeboelser

i meget meget stort omfang er blevet ramt

således at den også omfatter rimelige omkostninger

generhvervelsesprisen og så den ned

det meget rimeligt at der er en en afskrivning

ekstraordinære ekstreme situation som en stormflod

skal dække forskellen mellem den

haft

har måttet genhuses og dermed har fået nogle rigtig store udgifter og det er der jeg har

for de pågældende familier fordi huset nu skal leve op til nye og strammere regler

blev ramt af stormfloden det er derfor jeg godt

ministeren er imod eller for at borgere kan få dækket deres ekstraomkostninger

andet sådan at man i hvert fald på den måde

af dem skadesløse så er der selvfølgelig en lang række

og hvad der præcis er statens ansvar og kommunens ansvar er

fair løsning er underfinansieret

jo en ren tilståelsessag at ministeren i den grad svømmer rygcrawl

at den pensionist der blev lovet

flere tusinde kroner om året hvis i kom til føler sig rigtig godt og grundigt taget ved næsen

erhvervs og vækstministerens forklaringer før valget

hvorfor tog man så ikke bestik af de beregninger hvorfor sagde man så ikke åbent og ærligt til danskerne ok der var vi lige

for hurtige på aftrækkeren vi er nok nødt til at revurdere vores løfter til danskerne

sig at vores beregninger faktisk holdt stik

vi mener og mente i vores beregninger og alt muligt andet i det grundlag vi havde med vores økonomer og vores modeller at det kunne give det provenu da vi efterfølgende

vi i sin tid havde aktiveret i forhold til vores økonomiske plan det bør da gøre indtryk også på spørgeren

at argumentere på når han er uden for folketingssalen så den stemmer overens

nogle klare svar fra ministeren i stedet for

de løfter man gav før sidste valg var belagt med alle mulige betingelser betingelser som jeg ikke tror at alle danskere

følge min kollegas herre mads rørvigs

opfattelse og tanker om at nogle vælgere måske føler sig en anelse skuffede over

fået et blåt reformkatalog hvor regeringen jo har fundet ualmindelig stor inspiration til at gennemføre sine reformer

vi har foretaget af diverse reformer

blive skuffet men det kunne være interessant hvis ministeren kunne

meget glade for at kunne indgå den aftale om ændring af

for opholdstilladelse som nu er blevet fremsat som lovforslag og som vi førstebehandler i dag

lovforslaget ændrer reglerne om adgang til fortsat ophold her i landet i tilfælde af ens ægtefælles død indtil nu har det været sådan at personer med tidsbegrænset opholdstilladelse som udgangspunkt har fået inddraget deres opholdstilladelse hvis ægtefællen døde med lovændringen skal der fremover ses på om udlændingen har udvist vilje og evne til at integrere sig i det danske samfund hvis det er tilfældet kan man beholde sin opholdstilladelse samtidig åbner lovforslaget også op for at sager

kan blive genoptaget og bedømt efter de nye regler

aftalen lukker et hul i udlændingelovgivningen som har eksisteret siden nitten firs jeg vil gerne være helt ærlig og sige klart at det er et hul

regering i venstre mener vi ikke at man skal have frataget sin opholdstilladelse blot fordi man er så uheldig at ens ægtefælle dør det er naturligvis en tragisk hændelse som man selv er helt uden skyld i og hvis man har udvist vilje og evne til at integrere sig og blive en del af det danske samfund mener vi også man skal have lov til at blive i danmark selv om man skulle komme i sådan en situation

derfor er vi yderst tilfredse med at regeringen efter noget langt tilløb fra både statsministeren

kendskab sidste år vi synes det er yderst retfærdigt og en god aftale der får lukket et hul i vores lovgivning og derfor stemmer venstre for

nogle sager typisk kommer enslydende mails til hundrede og ni og halvfjerds medlemmer af folketinget

jo rigtig godt ikke fordi vi som folketingsmedlemmer skal være en del af anke eller klagesystemet men fordi det er meget godt for os til tider at blive gjort opmærksom på hvordan den lovgivning som vi jo

kommer til at se ud i praksis når den når derud hvor hvor en anden del af tredelingen af magten helst skal fungere rigtig godt sådan er det også i den her sag

tror endda det er vores udtryk en fast og fair udlændingepolitik

egentlig hørte til ovre i vores blok

er dejligt hvis vi er enige om om begreberne og så kan det også være vi med tiden blive lidt mere enige om

hvad der ligger i begrebet fast og fair udlændingepolitik og også integrationspolitik den sag vi står med

ret godt også fra medierne men den har jo baggrund i

statsborger og det er selvfølgelig

her på almindelige opholdsbetingelser og

så også bliver udvist fordi vi som folketingspolitikere ikke har tænkt den situation ind i lovgivningsarbejdet vi ser frem til at den

for den konkrete familie der har udløst den men også for andre der

tilsvarende situation og der vil jeg gerne gøre opmærksom på at det her jo er en overgangslov

sådan at hvis der er tilsvarende personer der har nogle lignende forhold så kan de inden for de næste seks måneder rejse deres sag og få den vurderet jeg synes at den aftale der er lavet mellem de politiske ordførere og ministeren er rigtig flot så socialdemokraterne kan anbefale at man

stemmer ja så vi lynhurtigt får loven gjort færdig og

første februar jeg skal hilse fra sfs ordfører og sige at de naturligvis også

hvad der er baggrunden for det her lovforslag lad mig derfor indledningsvis slå fast at dansk folkeparti overhovedet ingen problemer har med den pågældende familie og derfor har vi heller ikke noget imod at familien er i danmark der er mildest talt mange andre som vi hellere end gerne så blive smidt ud af danmark bare se på alle de kriminelle udlændinge vi har rendende rundt som bandemedlemmer som voldtægtsforbrydere voldsforbrydere og så videre det er metoden og den valgte fremgangsmåde i forhold til den konkrete familie som vi i dansk folkeparti har et problem med og altså ikke familien

hele tiden ment at justitsministeriet burde have undersøgt om ikke familien kunne have fået ophold på et andet grundlag og altså uden en særlov med tilbagevirkende kraft

åbenbart se det problematiske i at folketinget lovgiver med tilbagevirkende kraft på grund af et pres udefra og på grund af et pres fra medierne lad os være ærlige og sige at der kommer rigtig mange mennesker til danmark i disse år og er kommet mange mennesker igennem årene og nogle af dem udviser danmark igen også selv om der er tale om børn når folketinget har vedtaget dette

kan de udviste børn og deres familier mere eller mindre med rette komme og forlange

sag som også kan indeholde elementer som er tragiske

at de også skal have en særlig lovgivning som er skræddersyet til dem og de kan kræve at loven ligesom denne lov

jeg vil kunne forstå hvis de forsøger sig sådan som regeringen har håndteret denne sag og så vil det nok blive oplevet som noget dobbeltmoralsk hvis folketinget så går ind og siger nej og hvad hvis folketinget siger ja og derfor skal til at sagsbehandle en række gamle sager her i folketingssalen også sager

er tale om at danmark har udvist til urolige lande hvad så jeg synes ikke det er

måde at forvalte udlændingepolitikken på jeg synes

forhindre at familien får ophold og har i øvrigt heller ikke gjort

derfor stemmer vi heller ikke nej til

ikke er sagen eller im og hendes mor vi vender os imod det er regeringens klumreri og hele fremgangsmåden og de mulige konsekvenser af denne måde at lovgive på som vi vender os imod man skal ikke gå langt tilbage i tiden før både

på udlændingeområdet men så skiftede venstre standpunkt eller holdning og så skiftede regeringen også standpunkt hvad der ligger bag dette uskønne forløb kan man kun gisne om det vi dog ved er at regeringen liberal alliance og enhedslisten selv valgte at forringe klagemulighederne på familiesammenføringsområdet den pågældende sag lå i justitsministeriet og regeringen kunne altså med meget stor sandsynlighed have forhindret udvisningen af im og hendes mor men man greb ikke ind og rørte først på sig lang tid efter da det var for sent

så hænger det jo sådan sammen at familien fik opholdstilladelse da dansk folkeparti havde politisk indflydelse på udlændingepolitikken og familien blev sat på et fly og smidt ud af danmark på et tidspunkt hvor vi ingen indflydelse

faktisk er det den politik som regeringen og dens flertal står for som bærer ansvaret for at udsendelsen overhovedet fandt sted måske er det derfor der gik panik i regeringen da man indså konsekvenserne af

egen uigennemtænkte politik det var vist ikke mennesket der var i centrum da man selv forringede klagemulighederne imod vores anbefaling det er i øvrigt tankevækkende at familien jo allerede er i danmark og så står vi her og skal hastebehandle en lov der skal sikre at familien kan komme hertil vi sagde i dansk folkeparti at hvis regeringen ville kunne den uden en lovændring med meget stor sandsynlighed have fundet en løsning

jo faktisk med et visum fundet en midlertidig løsning mon ikke regeringen med hele sit embedsapparat bag sig kunne overkomme at finde en mere permanent løsning jeg tror ikke jeg røber nogen statshemmeligheder når jeg siger at det ikke ville være første gang

der opstod en sag hvor en minister bad sit embedsværk om at finde en løsning på et konkret problem af principielle grunde

godt med at lave særlove med tilbagevirkende kraft næsten uanset hvor meget sympati man har fordi nu kan alle andre med rimelighed kræve at folketinget også tager deres sager og det er slet ikke til at overskue hvis det skulle udvikle sig til en ny praksis

ingen problemer med den pågældende familie im og hendes mor har været et eksempel til efterlevelse for en hel del andre herboende udlændinge fordi familien så vidt jeg kan se har vist lyst vilje og evne til at integrere sig i danmark vi har et politisk problem med metoden og vi advarer imod at der udvikler sig en praksis her i salen hvor skiftende regeringer laver lovgivning på udlændingeområdet med tilbagevirkende kraft på baggrund af sager hvis sagsakter medlemmerne formentlig ikke engang har set på den baggrund stemmer vi hverken for eller imod

heller ikke

forringet klagemulighederne for udlændinge i de her sager så man har selv forringet reglerne på det her område sagen lå jo i justitsministeriet og ministeren havde mulighed for at gribe ind i sagen så vedtog man en lovændring mens sagen lå i justitsministeriet som fjernede sagen fra justitsministeriet og lagde den over i et uafhængigt

på anmodningen om forlængelse af opholdstilladelsen det er jo sagen så regeringen har jo forringet

klagemulighederne og dermed selv bragt sig i den her situation og så

skulle undersøge mulighederne for at de kunne få en opholdstilladelse efter nogle andre bestemmelser og det har regeringen så

det kan man jo have mange og lange filosofiske

så ikke og så bragte man sig selv i den her situation

det må man jo selv ligge og rode med men jeg synes bare at det er en væsentlig pointe og det vil jeg

børn med jævne mellemrum det sker jo en gang imellem og der er mange tragiske historier iblandt

verden undskyld og vi kan jo ikke alle sammen sige

kom oprindelig fra thailand men im har boet i danmark siden hun var to tre år hun har gået i dansk skole hun taler dansk hun har sit netværk her ulykkeligvis døde hendes danske adoptivfar af kræft og im og hendes mor stod derfor til at blive udsendt af danmark fordi grundlaget for deres familiesammenføring var bortfaldet ims historie berørte mig dybt og jeg er meget glad for at regeringen tog problemstillingen op inviterede folketingets partier til forhandling og i dag kan vi så stå her og førstebehandle det konkrete lovforslag

at vi også på udlændingeområdet kan lave særdeles brede forlig

at man midt i den ulykkelige situation og menneskelige krise man må stå i hvis ens ægtefælle dør

sit danske netværk og alt det man har bygget sit liv op omkring i danmark at dansk folkeparti så

ikke synes det er så urimeligt at man vil stemme

en særlov men det gør vi ikke

generel lovændring som gælder alle som måtte komme i en lignende situation i fremtiden og to år tilbage det at vi laver en generel lovændring har været meget meget vigtigt for radikale venstre med disse ord kan jeg meddele at radikale venstre til fulde og med stor glæde bakker op

den ene ting den anden ting er

så uenige om hvordan man skal sikre at den pågældende familie får en opholdstilladelse i danmark

side sagt til justitsministeriet

der er forskellige opfattelser af hvordan man ønsker at gøre det men regeringen og dermed også det radikale venstre har jo forringet klagemulighederne vil i rulle den forringelse af klagemulighederne

tilbage

det har herre martin henriksen jo ret i det er ikke noget vi

at dansk folkeparti ville have været med så det

om dansk folkeparti nu ville bakke op i forhold til den forringede klagemulighed

jeg ikke er enig med herre martin henriksen i at vi har forringet klagemulighederne tværtimod har vi gjort det objektivt og vi har lavet lavet lige ret for alle så det er ikke dem der bare kommer på forsiden af aviserne der hermed kan få

fysisk fra justitsministeriet og fra ministerens bord og det var en forringelse af klagemulighederne for ministeren kunne jo

så vil radikale venstre ikke set i lyset af at man har begået en fejl en indlysende fejl sørge for at der igen kan klages til

regeringen at komme frem til den her holdning allerede i slutningen af to tusind og tolv gjorde socialdemokraternes herre bjarne laustsen

den daværende justitsminister opmærksom på ims situation og først i november to tusind og tretten beslutter regeringen at der skal gøres noget man kan selvfølgelig sige bedre sent end

men jeg synes nu alligevel det er temmelig underligt som det også fremgår af bemærkningerne til lovforslaget

allerede i dag en mulighed for at en udlænding der har boet

ville det kræve at der forelå særlige omstændigheder der står altså sort på hvidt i bemærkningerne at det slet ikke er nødvendigt at ændre loven

været nok at ændre praksis igen må man spørge sig selv hvorfor gjorde regeringen så ikke noget langt tidligere i den her sag

im og hendes mor suthida blev udvist i første omgang jeg synes selvfølgelig det er dejligt at de

igennem den meget store usikkerhed og det pres som der har været på dem men en lovændring er

under alle omstændigheder mere tydelig og mere holdbar end en praksisændring så så det kan vi ikke

som sagt det lille år der er gået hvor den daværende justitsminister kendte til

at venstres formand herre lars løkke rasmussen den tolvte november to tusind og tretten på facebook annoncerede at han støttede ims og hendes mors ret til at blive i danmark dagen efter nemlig den trettende november to tusind og tretten samlede den daværende

aftalen om den her lovgivning blev indgået

det undre at det er morens eller farens vilje og evne til at

og ikke hensynet til barnets tarv

afgørende for om man fortsat kan få lov til at blive i

børnerådet børns vilkår og institut for menneskerettigheder kritiserer i deres høringssvar at hensynet til barnets tarv den selvstændige vurdering af barnets tarv ikke ikke er vægtet i lovforslaget det der i efteråret skabte så meget sympati i befolkningen var jo altså ikke

nielsens evne og vilje til at integrere sig her i landet

sådan på nordjysk forklarer hvorfor det er enormt godt

gå i skole i nordjylland og at have legekammerater i aabybro og så videre altså det var hensynet til barnets tarv

er underprioriteret i lovforslaget vi støtter

hvis hensynet til barnets tarv fremgik klarere så vil jeg også lige sige at jeg

synes det ville være fuldstændig oplagt at

indskrevet eller inkorporeret som det hedder fns børnekonvention i dansk lov

komme i aftenshowet eller blive omtalt på herre lars løkke rasmussens facebookprofil blev taget selvstændigt stilling stilling til barnets tarv når man skal

til danmark vi er ikke begejstrede for særordninger og særlove men vi har ligesom de fleste andre partier i folketinget erkendt at der her var et hul i lovgivningen for os har det

at suthida og im uretmæssigt er havnet i denne ulykkelige situation fordi suthidas mand gik bort men også at suthida har taget en uddannelse i danmark så hun er klar til at forsøge sig selv og sit barn for uagtet

jeg som mor har den største sympati for forældre

af hensyn til deres børn så må jeg erkende at danmark er et lille land med begrænsede ressourcer jeg efterlyser derfor en politisk retning hvor vi i højere grad stiller krav om at udlændinge forsørger sig selv i liberal alliance ønsker vi at skærpe selvforsørgelseskravet således at immigranter

og kunne dokumentere at de ikke vil ligge samfundet til last de første fem år skal man ikke have adgang til sociale ydelser og man skal tegne en sundhedsforsikring der kommer mange udlændinge til danmark der bidrager positivt sådan som im og suthida

fremover men desværre ser vi også det modsatte

procent af folk på kontanthjælp indvandrere mens yderligere tre procent er efterkommere

tusind og elleve har nittentusind flere end før fået kontanthjælp det er en stigning på femten procent det kan naturligvis ikke blive ved at gå det har derfor høj prioritet for os at få revideret udlændingelovene på en måde der sætter fokus på selvforsørgelse for udlændinge og familiesammenførte dansk udlændingepolitik har udviklet sig i en retning hvor det for ofte er de gode der græder og de onde der ler vi sender fortsat højtuddannede ud af landet hvis blækket på deres jobkontrakt ikke er tørt

er afleveret samtidig oplever vi hærdede kriminelle der får lov at blive udlændingelovgivningen er kompleks og derfor også nogle gange urimelig derfor ser vi gerne en grundlæggende revision af udlændingelovgivningen under en blå regering

en særlov men generelt i forhold til de parforhold der går i opløsning på grund af vold i parforholdet der gik man jo også ind og sagde

var årsagen til at man var nødt til at gå fra hinanden

man meget lempeligt på den familiesammenførtes muligheder for at kunne få lov til at blive i danmark på sit eget selvstændige opholdsgrundlag

til stede at vi så går ind og ser med lidt lempeligere øjne på at kunne give et selvstændigt opholdsgrundlag til den pågældende hvis vedkommende vil det

mange der tager det for givet at alle mennesker i hele verden helst vil være i danmark

lyst til og ønske om at blive i danmark

ikke fordi det det bliver til en blankocheck med det her lovforslag

få lov til at blive men man vender det ligesom om

hvor meget vedkommende er blevet integreret i det danske samfund og

det synes jeg er den helt rigtige måde at gøre det på lovforslaget her lander rigtigt og der er netop ikke tale om en særlov det er ikke en

vi var også imod da man i sin tid lavede særloven

også en helt forkert måde at lave lovgivning på vi skal ikke lave love herinde

man laver en ny paragraf der så kun gælder bestemte personer men vi kan gøre det at vi laver den generelle ændring som lovforslaget her gør nemlig at hvis man er så uheldig at man kommer i den situation at den man er blevet familiesammenført med går hen og dør så har man bedre mulighed for at få et selvstændigt opholdsgrundlag i danmark

svigerfaren roland nielsen ringede til mig om den otteogtyvende november

min søn er død

han så fortælle mig at hans svigerdatter og hans barnebarn på dengang seks år stod til at

var rimeligt at en familie skulle have

ham om ikke han ville samle nogle underskrifter og i løbet af ingen tid fik han samlet fem hundrede underskrifter vi fik en

udtalelse fra skolen om at det gik fantastisk godt med im og

moren var i gang med en sosu uddannelse og

jeg vil kalde godt integreret

at blive danske og det vil sige at al kommunikation

integration ved vi kan være meget vanskeligt nogle gange her har vi altså en familie der til fulde lever op til det som jeg tror den danske befolkning

derfor var det jo helt uforståeligt at den klage der kom

men det viste sig jo at venstre konservative

lavet en generel regel om at et barn skal have været her i seks år for

derfor kunne det ikke blive til noget og derfor kunne suthida heller ikke

sige at jeg synes man har budt den familie meget og jeg vil håbe

behandlet det har været ekstremt dyrt at rejse ud af landet og tilbage igen

må arbejde hvordan har man egentlig forestillet sig

arbejde hun vil gerne arbejde og kan også få et arbejde im må faktisk ikke engang gå i skole altså i alle andre sammenhænge synes vi det er mærkeligt hvis forældrene ikke sørger for at få deres børn i skole

da glad for at aabybro skole er så fleksibel

at klassekammeraterne også var ekstremt glade for at hun kom tilbage så som lovforslaget

kan søge og derfor håber jeg at vi hurtigt kan få det her håndteret

suthida kan få afleveret sin ansøgning så hun kan få

sige at den aften hvor man lige skulle have fem minutters berømmelse for at

i den situation at jeg er nødt til at bede om

jeg opfordrer ikke til lovsjusk eller noget som helst andet der skal være en helt almindelig procedure men for at

at gøre det her så hurtigt som muligt

i ministeriet og blev så rykket over i nævnet fordi den lov som regeringen

laustsen fremadrettet ville være interesseret i at at genoprette den direkte klageadgang til ministeren

der kommer sager fremover det er jo sådan med lovgivning at det

umuligt at tage højde for alle tænkelige og utænkelige situationer men vi ved at der kommer nogle sager fremover som vi ikke

minister kan gribe ind så vil herre bjarne laustsen arbejde for at den klageadgang bliver

den syvende december to tusind og tolv hvor der stadig væk var de her muligheder for

for eksempel den her hvor alle erkendte at der var et hul i loven det skal man selvfølgelig lukke

det er umuligt at lave udlændingelovgivning som tager højde for alle mulige tænkelige og utænkelige situationer og derfor er det godt at have en vis fleksibilitet i systemet så en minister i undtagelsestilfælde og i ganske

bjarne laustsen genindføre den klageadgang så vi forhåbentlig kan undgå lignende sager fremadrettet og så vi ikke behøver stå og lave særlove

med dansk folkeparti men jeg klandrer dansk folkeparti for at de siden den syvende december da den her sag kom op

af fremsættelsestalen ønskes lovforslaget hastebehandlet

jo så også lidt et svar til herre bjarne laustsen som beder om at tingene går hurtigt

hurtigst muligt og jeg tror ikke at vi planlægger at gå i seng

være helt sikre på at spørgsmålene

af lovforslaget kan gå videre så tak for en overordnet positiv modtagelse det

man laver lovgivning på baggrund

mister man sit opholdsgrundlag fordi ens ægtefælle dør så er det ikke rimeligt at der ikke er bedre muligheder for at få lov til at blive

som en løftestang til at kigge på om man kunne få ophold i danmark indført nogle begrænsninger i

i hvor lang tid man skulle have været her inden de muligheder kunne bringes i anvendelse og derfor duede de regler ikke

et lovforslag som kommer til at gælde for alle andre som står i en lignende situation det er ikke en særlov

en lov som kommer til at omfatte alle andre som står i samme situation dog med en særlig overgangsordning sådan at hvis der har været situationer

udvist af danmark på grund af at deres ægtefælle er død så vil de også få mulighed for at søge så det er ikke nogen særlov men en ny bestemmelse og nej

det gamle system vi synes tværtimod det er meget fornuftigt at det nu ligger i udlændingenævnet sådan at der er